nogle andre muligheder for hvordan man handelsmæssigt kan holde briterne tæt på europa

der synes jeg at det kunne være meget interessant at høre

sagen er jo den at at storbritannien ikke er et fuldstændig ligegyldigt land for danmark altså så vidt

i to tusind og fjorten en eksport på halvfjerds milliard kroner

det jo ikke er ligegyldigt om storbritannien er et land

vanskeligere for danske virksomheder at komme ind

britiske marked nu har vi også set hvordan der er en åbning fra usa i forhold til at lave en bilateral handelsaftale med storbritannien det har den nyvalgte præsident jo tilkendegivet at

der er det jo meget interessant at finde ud af hvad

hvor tæt på vil man have storbritannien

et handelsmæssigt samarbejde som udenrigsministeren ser foran

nødt til

fra danmark og andre eu lande ind i storbritannien eller den anden vej det er jo simpelt hen definitionen på hvornår man har en frihandelsaftale så hvis vi nu lægger til grund at det bliver en frihandelsaftale som alle mulige

hen svært ved at forstå hvordan regeringen så kan sige at dens udgangspunkt er at storbritannien ikke skal have nogen fordele som vi andre ikke har hvis vi nu tager den canadisk europæiske frihandelsaftale

er der toldfrihed på ni og halvfems procent af de produkter som canada kan sælge til europa og den anden vej rundt

har storbritannien altså betalt med told på en procent af de varer og tjenesteydelser som storbritannien eksporterer for at undgå at have fri indvandring fra østeuropa til storbritannien

men hvordan harmonerer det så med det her med nogle fordele som vi ikke skal have

så har storbritannien jo de facto en fantastisk fordel hvis man indgår sådan

toldfrihed reel adgang til det indre marked men uden den her tilstrømning af østeuropæere og sydeuropæere som vil arbejde i storbritannien så hvis ministeren ikke vil erkende at det er model ceta vi arbejder ud fra

hvordan man kan have begge synspunkter på samme tid i mine øjne er er det simpelt hen

vi er enige om og

daværende partiformand

at i grækenlands situation er statsbankerot løsrivelse fra euroen og efterfølgende devaluering af egen valuta faktisk den redningskrans der kan bringe landet op af det økonomiske dødvande

at få det overstået i ét hug i stedet for at trække pinen ud igennem rigtig rigtig mange år den vej valgte grækerne ikke og det respekterer jeg og derfor er det ikke det synspunkt jeg har i dag jeg respekterer at grækerne traf et andet

danske

vil sige at det er udenlandske lønmodtagere der flytter til

varetage den opgave mener udenrigsministeren så stadig væk er overflødigt at stille krav om at de også får udleveret solcreme som kan beskytte dem

i efteråret to tusind og femten det er en aftale som styrker politiet med cirka to milliard kroner i nye midler politiet skal selv finansiere nye initiativer for over en milliard gennem effektiviseringer og omprioriteringer som blandt andet indebærer at

mandskab mellem kredsene den samlede styrkelse af politiet som er indeholdt i flerårsaftalen indeholder på mandskabssiden særlig en styrkelse af københavns politi og pet det skyldes at mandskabsstyrkelsen særlig er målrettet terror og bevogtningsopgaver ved flerårsaftalen blev vi også enige om flere initiativer på tværs af politikredsene til gavn for alle kredse fyns politi får også gavn af eksempelvis de to særlige efterforskningsfællesskaber

vestdanmark der skal styrke politiets indsats mod kredsoverskridende kriminalitet kredsoverskridende kriminalitet efterforskningsfællesskaberne skal aflaste politikredsene og løfte større indsatser på tværs af kredsene politiet skal og vil fortsat være til stede i nærmiljøet for lokalt kendskab er en væsentlig faktor i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet på tværs af landet arbejder politikredsene derfor med at sikre det lokale forebyggende og tryghedsskabende arbejde på forskellige måder det kan for eksempel være ved at anvende mobile politistationer eller ved at dedikere et antal forebyggelsesbetjente til

har trukket sig væk fra hverdagen det synes jeg er den forkerte vej da vi indgik

flerårsaftalen blandt andet med ministerens parti som jeg

i den forbindelse var det jo også med ønsket om at vi skulle gå en markant anden vej

et mere synligt politi vi skulle have et stærkere politi og selv om mange af initiativerne er i gang for eksempel

rigtig ærgerligt at kunne læse her at der i mødereferatet fra kredsrådet står at der er tale om betragtelige personaletilpasninger i en politikreds hvor man allerede har lukket rigtig meget ned særlig på sydfyn hvor det jo har gået hårdt for sig

være en del af sydøstjyllands politi for at komme ud af politikredsen det synes jeg er meget

havde om flerårsaftalen at vi mente at der skulle tilføres dansk politi to tusind ekstra betjente fordelt ud over en en ti årig periode altså ikke bare to tusind nye

ved jo at de konservative også har haft en målsætning har regeringen en målsætning om hvordan styrken fremadrettet skal se ud altså hvor mange ekstra betjente

og der

i øvrigt gentaget så sent som i fredags og det har politiforbundet også været ret tydelige omkring

altså tage til efterretning at der ikke har været politisk flertal for at give

nu skal vi så se på hvordan vi

komme videre med de eksisterende bygninger

også godt sige ganske klart at rigspolitiet jo ikke ville have peget på eksisterende bygninger hvis de var umulige at sikre derfor skal vi nu videre og vi skal

med den nye politiskole så vi får sikret den efter alle kunstens regler det

også betyder at vi forhåbentlig kan komme hurtigt i gang og

ministeren hvor hurtigt regner regeringen med at man kan begynde

med at få skolen gjort klar vi har jo en flerårsaftale hvor vi er enige om at der gerne skulle være skolestart i løbet af

har snakket om fra regeringens side det var forgængeren på posten at det skulle være

kunne nå den frist men vi er meget optaget af at vi selvfølgelig får den ekstra kapacitet

en af grundene til at vi ville have en ny politiskole i vestdanmark at vi ville kunne uddanne flere politibetjente

holder fast i det ministerens forgænger sagde om at man tidligst vil kunne begynde i to tusind og nitten eller tyve som vi ikke er helt tilfredse med må jeg sige

så gøre for at iværksætte midlertidige initiativer så man

ingen betydelige ombygninger der forsinker opstart af basisuddannelsen

til at følge med den stigende beskæftigelse der er

vi danske virksomheder sige at der er stigende flaskehalsproblemer

at det er svært at få besat de ledige stillinger der er og derfor er

forlænge det nuværende opsving der kan man arbejde med at udvide

at sikre at der er arbejdskraft nok til at det opsving der er i gang i danmark og

ikke risikerer at vi kommer i en situation hvor vi får

danske arbejdsmarked derfor er det at regeringen har sagt

arbejde med arbejdsudbuddet ligesom vi også vil arbejde med andre måder man kan skabe vækst på i form af produktivitetsforbedringer både i den offentlige og i den private sektor

ikke bare bliver kortvarigt men bliver langvarigt

jeg vil godt spørge ind til det tema som ministeren selv rejser nemlig flaskehalsproblemet

ved at øge arbejdsudbuddet altså uanset om man

vil det så være sådan at der ikke er en eneste branche i kongeriget

der ikke vil være et flaskehalsproblem det er det første det andet er at ministeren

analyse af pensionsområdet tilbagetrækningsalderen

ministeren i den offentlige debat har fremhævet

end i danmark men spørgsmålet er

på niveau med sverige eller skal tallet

for erhvervsfrekvensen for for de tres til fire og tres

og tretusind efter de vurderinger og skøn der ligger det vil sige at beskæftigelsen øges cirka dobbelt så meget som det reformbidrag der kommer fra vedtagne reformer det betyder altså at man indsnævrer

der ikke er ledig arbejdskraft

at ledigheden er lav hvis ikke det var fordi det giver et pres på vores arbejdsmarked og en risiko for at vi taber konkurrenceevne

et behov for at gøre noget og jeg tror ikke vi kommer

alting i den skønneste orden det er rigtigt at der

i nullerne hvor vi jo gang på gang at de aftaler der blev lavet med kommuner og

ikke blev overholdt men overskredet men selv om der er et øget arbejdsudbud

konjunktursituationen godt være sådan at der kommer så meget pres på

den uhensigtsmæssighed at danske virksomheder ikke kan få den arbejdskraft

dermed gå glip af opsving og investeringer og en dag risikerer danske virksomheder

investere i udlandet alene af den grund

skal arbejdes med herunder også at den demografiske medvind

nogen tid endnu frem til to tusind og to og tyve og den vender derefter der ændrer befolkningssammensætningen sig sådan i danmark at der vil være flere der står uden for arbejdsmarkedet

relativt mindre

at det faktisk er sådan at når man regner

i et perspektiv på baggrund af

blevet foretaget en række en række tilpasninger og når man regner i det perspektiv altså ikke bare frem til to tusind og to og tyve men så langt

er der taget højde for i det langsigtede perspektiv

er det ikke sådan at man ved at øge arbejdsudbuddet i sig selv

at drøfte med ministeren og regeringen i øvrigt hvordan vi kan være med til at lave løsninger

skader og til at hjælpe når katastrofen er sket jeg har som erhvervsminister ansvaret for planloven som indeholder bestemmelser for kommunernes planlægning af den fremtidige arealanvendelse og for natur og miljøklagenævnet som blandt andet behandler klager i forbindelse med kystsikringsprojekterne jeg har også ansvaret for stormflodsordningen der sikrer borgerne hjælp når katastrofen er sket kystbeskyttelsesloven hører derimod under min kollega miljø og fødevareministeren i dag er

ansvar at beskytte deres ejendom mod havet og at kommunerne har mulighed for at planlægge gennemføre og finansiere kystbeskyttelse lokalt i større sammenhængende områder

har initiativretten når det drejer sig om at beskytte huse og infrastruktur mod havet

meget stor tilhænger af at det er dem der kender de lokale forhold som træffer beslutninger om planlægning lokalt og som tager aktion på planerne staten har det ansvar at vi skal sikre hensigtsmæssige regler og vejlede kommuner og borgere kystdirektoratet står for eksempel klar til at vejlede og rådgive de kommuner og borgere der ønsker det det er en god ansvarsfordeling som jeg håber vi kan fortsætte med kl og borgmestre fra en række kommuner har tilkendegivet at der flere steder er brug for større projekter hvor flere kommuner og mange borgere skal inddrages og ønsker at staten spiller en mere aktiv rolle og at den samlede sagsbehandlingstid reduceres

meget enig i og det kigger vi også nærmere på

fra miljø og fødevareministerens side at regeringen vil sætte et arbejde i gang hvor vi blandt andet kigger på om

er skruet sammen på den bedste og mest smarte måde til at løse de udfordringer vi står

hullet i limfjorden i atten fem og tyve det er lidt før vi blev født men alligevel er

staten bruger stort set ingen penge

er ramt hårdest i hele landet og som har den længste kyststrækning og hverken

med at lodsejerne betaler noget mere igennem stormflodsbidraget det ved jeg

erhvervsministerens område for at få tilvejebragt nogle midler til at gøre noget for jeg tror og jeg kan høre på ministeren

vi bliver nødt til hvis vi vil stoppe eroderingen af de danske kyster at bidrage noget mere gerne i fællesskab

alle de forskellige ordninger der er lavet der har været et projekt i skagen

kører nu på tiende år fordi der har været fjorten klager og man kan ikke blive enige om fordelingen jeg tror at

drejer sig om at at vi skal sætte os igennem

sige hvad der tjener almenvellet og at

spænde ben for at vi kan lave en sammenhængende

det jeg gerne høre ministeren

der kommer flere penge ind i en pulje der kan gøre noget så har vi jo status quo kommunerne har sagt at de ikke magter opgaven og mange gange står vi

til den vejledende liste som har givet anledning til spørgsmålet kan jeg oplyse at regeringen

strategi for deleøkonomi

at få et overblik over platformsøkonomien og

regeringen arbejder med deleøkonomi med udgangspunkt i europa kommissionens definition det er imidlertid en meget bred definition som ikke kan afgrænses præcist deleøkonomi er således ikke et fast defineret begreb og der findes ikke nogen statistik eller

officiel facitliste over betegnelsen derfor har erhvervsministeriet påbegyndt et samarbejde med danmarks statistik om hvordan vi fremadrettet kan afgrænse og måle deleøkonomi deleøkonomien er en del af platformsøkonomien hvor en platformsvirksomhed er kendetegnet ved at den fungerer som formidler eller bindeled mellem andre parter eller som platform for andre aktiviteter de fleste deleøkonomiske forretningsmodeller er en del af platformsøkonomien listen er et forsøg på at danne et overblik over hvilke virksomheder

opererer i danmark når vi taler platformsøkonomi og deleøkonomi

vigtigt at understrege at optag på listen ikke er baseret på en juridisk vurdering af virksomhedernes forretningsmodeller fordi deleøkonomi ikke er

juridisk begreb virksomheden uber er en platform der formidler persontransport og er ifølge europa kommissionen

forum en del af deleøkonomien

at man er dømt for manglende tilladelse manglende godkendelse og registrering af bilerne til erhvervsmæssig persontransport og i det hele taget manglende erhvervskørekort altså en hel stribe af overtrædelser af af taxiloven

netop af taxiloven og taxibekendtgørelsen at det jo så samtidig ikke er samkørsel for det kan ikke ifølge taxilov og taxibekendtgørelse samtidig være samkørsel derfor synes jeg at det må undre det har i hvert fald undret mig

uber så pludselig optræder på en liste hvor man kortlægger platformsøkonomien deleøkonomien i danmark når det jo rent faktisk juridisk kan udlæses at det

uberkørslen ulovlig og derfor kan det selvfølgelig undre at erhvervsministeriet optager dem på en liste som jo

i et eller andet omfang jo trods alt blåstempler den kørsel jeg kan sige at skat jo også i et notat til de taxiforhandlinger vi er i gang med

uberchaufførerne i meget høj grad ikke selvangiver indtægterne

altså undre at de pludselig optræder blåstemplet

uberchaufførerne kunne køre rundt og lave det de laver og det er jo altså

dømt ulovligt uden at uber også eksisterede og det er jo altså i henhold til ubers forretningskoncept at disse chauffører kører

det der mærkelige misforhold mellem trafikstyrelsen skatteministeriet og erhvervsministeriet hvor erhvervsministeriet åbenbart har en eller anden interesse i

udbydere og efterspørgere mødes via en platform men derimod tale om at taxaselskabet blot sælger sin ydelse ad digitale salgskanaler det er vigtigt at understrege at listen er vejledende udgør et øjebliksbillede som ikke nødvendigvis dækker samtlige virksomheder som ikke falder inden for ovenstående definitioner ligesom optag på listen ikke er baseret på en juridisk vurdering af

forretningsmodel jævnfør vores snak lige før

åbent samspil med videnspersoner fra iværksættermiljøet investorer

instanser eksisterende digitale tjenester og lignende som har meldt virksomheder ind det er et øjebliksbillede området er jo

under konstant udvikling en meget smal afgrænsning af deleøkonomien i dag vil meget vel

lige forstået på på svaret fra

kan ikke kategoriseres som

betegnelsen på selve listen for uber at de så er medtaget og at striben af taxiselskaber i dette land som jo altså udfører

uberchaufførerne ikke er medtaget

der stod esbjerg taxa aarhus taxa

selv om det jo af dommen i østre landsret fremgår at uber ikke er samkørsel og derfor kan der vel også sættes et stort stort spørgsmålstegn ved om det handler om deleøkonomi når man så selv betegner det som professionel taxi

fuldstændig misforhold imellem de to ting og man får jo altså den mistanke at det er fordi man fra erhvervsministeriets side måske fra regeringens side har et brændende ønske om at fremhæve uber på trods af de ulovligheder

uber nej det er rigtigt men

østre landsret har jo som de skal gjort sig til dommer over den serviceydelse nemlig den kørsel der finder sted i i henhold til

det er en lidt vanvittig situation at stå i at uber optræder på en officiel liste fra et ministerium

ved retssalene retssalene om den sag det synes jeg at

position er krystalklar man skal overholde lovgivningen i danmark med hensyn til arbejdsmiljø og skat og alle mulige andre ting

deleøkonomi laver vi en liste på hvor vi

til fordel for samfundet at vi bruger hinandens tjenester noget bedre og

bede om en dansk stillingtagen ud fra ud fra blandt andet de domme som

som deleøkonomi hvis uber er det

det gør det så også i danmark nogle af dem bidrager til vækst og andre bidrager til at styrke fællesskaber af forskellig art

og det fornemmer jeg også et bredt flertal i folketinget gerne vil fremme deleøkonomien også den cirkulære økonomi som kan forbedre anvendelsen af vores naturressourcer

i forvejen den her app

kan nøjagtig det samme som ubers app jeg har den også

er en lang stribe af taxaselskaber i hele landet jeg jeg fik ikke helt fat i svaret før fra ministeren var der tale om at man

gjort deleøkonomien op det er europa kommissionen

er world economic forum de definerer uber som deleøkonomi dermed blåstempler vi

virksomhed hverken taxaselskabet i esbjerg som spørgeren kommer fra

afgøre om uber i danmark er en lovlig

det er selvfølgelig blevet rettet på hjemmesiden der findes rigtig mange meninger om

er og ikke er jeg mener selv at det

digitale platforme er til stede på det danske marked deleøkonomien er jo et globalt fænomen og der findes ikke sådan en harmoniseret fælles definition

som kan anvendes af de danske myndigheder vi vi har set på hvad man

analyser og anbefalinger om deleøkonomien så er uber med i de analyser og de anbefalinger

et område som er under konstant udvikling

og nye teknologiske løsninger kommer og udfoldes en meget smal afgrænsning af deleøkonomien i dag tror jeg vil være forældet om et halvt år for det her går sindssygt stærkt vi har forsøgt at få et overblik over hvilke virksomheder vi refererer til når vi taler om nye forretningsmodeller

prøve at nuancere debatten om de nye digitale forretningsmodeller med vores kortlægning har vi taget

jeg ved ved meget om det her til at fortsætte dialogen om deleøkonomien som vi i regeringen

i hvert fald at køre på den måde som som man gør hos uber fordi

synes jeg det forekommer meget mærkeligt at det overhovedet kan hænde

kommer til at kategorisere forkert

været en meget tydelig debat i offentligheden det seneste år

stadfæstet at der altså ikke er tale om deleøkonomi

en form for erhvervsmæssig personbefordring men uden for de regler som gælder i taxalovgivningen så

ikke været noget at være i tvivl om derfor forekommer det utrolig underligt at man i et ministerium kan lave

jeg kan så også høre at ministeren står her i salen og siger at han selv

og den sekstende januar var ministeren

på tv to news og fremhævede uber som et af eksemplerne på deleøkonomi så er det sådan

at landets erhvervsminister sætter sig ud over de domsafsigelser der har været og siger

det kan godt være at retten har sagt sådan og sådan men selv om jeg er minister på det her område

jeg bare tænkt mig at blive ved med at sige

jeg selv personligt mener altså er ministeren ikke ansvarlig over for

ikke leve op til de domsafsigelser der har været

udbryderministerium ministeren har sat sig i spidsen for hvor man bare lader hånt om lov og orden er det det nye konservative folkeparti

news og laver lister og alverdens ting hvor vi selv definerer loven

uber hvor der jo helt tydeligt er tale om at der er mennesker der

man tager nogle passagerer op fordi man gerne vil tjene penge

tale om et provenu jeg mener at det

være sådan at det der adskiller

er uber med på den liste når world economic forum opgør deleøkonomiske virksomheder

af en liste over en hundrede og fyrre deleøkonomiske virksomheder

så er uber selvfølgelig med på den liste

noget juridisk forkert eller op til kunderne selv lige så vel som når den blå avis annoncerer hælervarer er der nogle der siger så bortdømmer jeg

har styr på og sådan kan man jo heller ikke gøre det med forretningsmodeller som ikke er kendt lovlige eller ulovlige endnu

spørgsmålet

muligt vi vil altså få den samme service til færre

vigtigt at man kan træffe en beslutning om at der er en offentlig

offentlige eller det private der skal varetage opgaven det vigtigste er

er der ikke noget der er helligt i forhold til diskussionen her der er den undtagelse som spørgeren også har inkluderet i sit eget spørgsmål

med folkeskolen men der ved spørgeren jo også fra praktisk ministererfaring

i virkeligheden er en god indirekte konkurrenceudsættelse på det område via friskolerne

det er ikke fordi der behøver være hellige køer i forhold til udlicitering men der er blevet udliciteret rigtig meget og det at have et mål ovenikøbet et obligatorisk mål

det her med den fuldstændige konkurrenceudsættelse er det regeringens synspunkt at målet er fuldstændig konkurrenceudsættelse at intet er helligt

udliciteres så meget som muligt er det regeringens mål eller er det

man skal have en pragmatisk tilgang til det her

man kunne også have valgt en meget socialistisk marxistisk ideologisk tilgang der hedder at det hele skal varetages af det offentlige vi har valgt den pragmatiske tilgang

at få den bedste løsning så så borgerne

så medarbejderne får det bedste arbejdsmiljø til glæde

jeg glad for at martin damm og kommunernes landsforening blander sig i debatten så så vi kan finde frem til

i forhold til plejehjem vuggestuer

er der nogle kommuner der skal have et mere kærligt skub end andre eller er det en tredje måde vi skal gøre det på

vigtige for mig

vi holder op med at spilde skatteborgernes

at vi gør i dag det ved vi jeg troede jo at en moderne socialdemokrat som fru christine antorini ville være mere optaget af at sige okay

men lad os dog tage den diskussion i stedet for at forsvare som fru christine antorini lidt gør nu

snarere end at staten blander sig meget i det det er så dér hvor man kan overveje

det der foregår ude i kommunerne det synes jeg

som ministeren og regeringen lægger op til derimod det lugter det jo temmelig meget af men okay ældreplejen

hvad med biblioteksvæsenet er det sådan at det er det er ministerens hensigt at der skal være privatisering på det

konkurrenceudsættelse er netop at der er en konkurrence hvor både det offentlige og det private kan byde ind i forhold til

så man får den bedste løsning

sige at det er en diskussion om konkurrenceudsættelse af arbejdsformidling biblioteker vuggestuer plejehjem børnehaver udsatte børn specialområdet

at nævne nogle af de helt centrale områder som kommunerne i dag

også kommet med et nyt oplæg om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hvor vi beder dem der kan om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet det er en økonomisk

for at sikre at kommende generationers velfærd også vil være brugbar og holdbar i fremtiden men det betyder ikke at der ikke

bliver nedslidt inden for tilbagetrækningsalderen det gør der og det anerkender regeringen også

gode muligheder for tilbagetrækning mennesker der er blevet nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet har mulighed for et fleksjob hvis deres arbejdsevne er væsentligt og varigt

modsætning til tidligere er der nu mulighed for at blive ansat i et fleksjob få timer om ugen og i høj grad kommet gruppen af ældre til gode det er rigtig positivt og viser at der

er der med seniorførtidspensionsordningen adgang til en mere smidig sagsgang for seniorer og faktum er jo at cirka ni ud af ti personer der ansøger om seniorførtidspension

som sædvanlig først og fremmest

i gennemsnit lever vi jo længere

3feren bruge det til når vi kan konstatere at hver fjerde 3fer har forladt arbejdsmarkedet når de fylder tres år enten fordi de er gået på pension eller simpelt hen fordi de er døde jeg synes at både regeringen og ministeren i den her sag udviser en fuldstændig uhørt arrogance over for den rå sociale virkelighed som mange almindelige hårdtarbejdende lønarbejdere står midt i

regeringen er faret vild for de de har både et kort og et kompas der ikke svarer til den virkelighed som lønarbejderne lever i

der er en ekstremt socialt ulige adgang til at få nogle gode år som senior og det kommer man ikke uden om ved at henvise

folk der er kommet sent ind på arbejdsmarkedet har lange gode uddannelser høje lønninger og stor ret til at bestemme over deres eget arbejdsliv

har lyst til at arbejde længere men hvad kan den hårdtarbejdende nedslidte lønarbejder bruge det til derfor synes jeg ikke at det kan nytte noget

som vi vel kun kan kalde én ting nemlig en fiasko

på arbejdsmarkedet og som typisk har et hårdt fysisk arbejde til en lavere løn og med mindre mulighed for at bestemme over sit eget liv

i stand til arbejde længere så er spørgsmålet som regeringen

på den lave løn dog bruge det gennemsnit til når de

er omfattet af de muligheder som dem med de høje lønninger

med et falsk kort og med et kompas der

man navigerer rundt i en virkelighed som de her mennesker ikke lever i vi har brug for at elevatoren på vej mod nogle gode seniorår skal stoppe på nogle flere etager

tilkendelseskriterier der er

der også alt for få der overhovedet søger den vi bliver nødt til at sende det signal til befolkningen at

at skabe tryghed ude i så mange lønarbejderhjem

sikre at elevatoren stopper på flere etager fordi alle skal have

er mindst tre gange så stort som energimængden fra olie i den danske del af nordsøen

med regeringen

ambitiøst mål om at halvtreds procent af det danske energiforbrug i to tusind og tredive skal være dækket af vedvarende energi det sætter en god kurs for den grønne omstilling geotermien skal anvendes dér hvor det giver mening men det skal også være økonomisk fornuftigt i sidste ende er der jo kun

er der igangsat ti projekter om geotermi og energilagring herhjemme afskaffelsen af pso afgiften vil også hjælpe geotermien på vej da det vil gøre det mere attraktivt at bruge eldrevne varmepumper som er en nøgleteknologi for geotermiske anlæg i danmark på grund af temperaturen i den geotermiske energi herhjemme vi gav som opfølgning på energiaftalen i to tusind og tolv en hjælpende hånd til de indledende lokale undersøgelser af mulighederne for anvendelse af geotermisk energi til fjernvarme resultatet af denne undersøgelse er at udnyttelse af geotermisk energi kun vil være økonomisk fordelagtigt i nogle få fjernvarmeområder i hvert fald under de nuværende teknologiforudsætninger

op til kommunerne om de vil arbejde videre med geotermi som forsyningsmulighed her skal man samtidig være opmærksom på at de danske fjernvarmeselskaber er forpligtet til at levere den billigst mulige varme til deres kunder

afslutningsvis vil jeg derfor fremhæve at det er glædeligt at innovationsfonden netop har investeret i et projekt geotherm der kan understøtte udviklingen og udbredelsen af geotermisk energi så vi kan blive bedre

der er blevet gjort men samtidig må man sige at regeringen jo har modarbejdet det her i og med at den tidligere regering afskaffede den støtteordning til geotermi som ellers var blevet aftalt i finansloven for to tusind og femten og som enhedslisten havde kæmpet for den blev jo afskaffet så gik der halvt års tid og så skulle vi så

vi kunne genetablere støtteordningen

at man nu kommer frem til at der er en støtteordning sådan at hvis der er et kommunalt

som gerne vil begynde med med geotermi

for lille så derfor synes jeg det er væsentligt at vi holder øje med om det bliver attraktivt at søge de små midler og

hvis det er sådan at selskaber ikke søger

ikke søger det støttebeløb hvis det er en forsikringsordning som er på et

for lavt niveau jamen så er vi nødt til at gå ind og kigge på det

havde den mangel at det kun var én boring i hvert fjernvarmeområdet

set kunne være en bedre model hvis man valgte en ordning hvor der var en kobling

staten stadig væk vil få nogle indtægter og

at kunne være en

med betydning for geotermien for tiden pso aftalen er godt nyt for geotermien afskaffelsen af pso afgiften på elregningen vil gøre det mere attraktivt at bruge el til for eksempel opvarmning og ikke mindst eldrevne varmepumper der er en nøgleteknologi for

som under danske forhold sjældent kan levere varme til fjernvarmenettene uden et temperaturløft afskaffelsen af pso afgiften mindsker afgiftsspændet mellem afgiftsfritaget biomasse og eldrevne varmepumper men det udlignes ikke derfor indgår det også som en del af pso aftalen at vi skal se på hvordan en samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig omstilling til biomasse kan undgås og hvordan brugen af eldrevne varmepumper kan fremmes regeringen har et oplæg klar i løbet af foråret to tusind

i afgift og tilskudsanalysen analyseres hvordan afgifts og tilskudssystemet på energiområdet kan indrettes mere hensigtsmæssigt delanalyse fire skal blandt andet se på den samlede balance i afgifts og tilskudssystemet herunder balancen mellem afgifterne på biomasse og alternative brændsler samt elvarme en afgift på biomasse har senest været forsøgt indført med den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift men blev som bekendt siden hen opgivet igen det er vanskeligt i praksis at indføre en afgift på forureningen fra biomasse

det nødvendigt at afgrænse det som afgiftspålægges det giver nogle eu retlige udfordringer en afgrænsning som betyder at alene importeret biomasse pålægges afgift vil klart være i strid med eu retten afslutningsvis vil jeg gerne pointere at fns klimaforskningspanel isoleret set

hvis det er den virkelighed vi står i så står vi over for at der bare sker den her konvertering til mere og mere biomasse i vores varmesystem og at vi så skal have flere årtier hvor vi skal støvsuge hele verden for for lidt brænde for at vi kan have et

satse på mest mulig import

derfor vi er nødt til at se på om ikke vi kan finde nogle

er at der ikke er afgifter på biomasse og at det også er

når vi forholder os til de store varmepumper som ikke er helt konkurrencedygtige med de nuværende regler fordi biomassen ikke har en afgift

det da oplagt at vi går efter at få sikret en eller anden afbalanceret

vej vi kunne gå ikke kunne være at man starter med de største værker og dér får lagt en afgift hvis det så

vi så acceptere at det både er dansk og importeret biomasse vi

den afgift enten kunne være differentieret i retning af at det kun er træpiller som har en afgift eller at det var al biomasse på de store værker altså at vi lægger en afgift så vi kan fremme

jeg som ordfører har arbejdet for at der bliver skabt bedre forhold for prostituerede

folkeparti trådt ind i regeringen og det betyder naturligvis at jeg som børne og socialminister udtaler mig på regeringens vegne og ikke længere som ordfører på et område regeringens politik er noget vi bliver enige om i fællesskab og vi har ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer om en ændring af reglerne på det her område

jeg har tidligere ønsket bedre forhold for de prostituerede gennem vejledning til de mennesker der sælger sex kompetencecenter prostitution i socialstyrelsen giver faktisk allerede i dag vejledning og rådgivning til den her gruppe og det

synes er fremragende og jeg mener fortsat at spørgsmålet om hvordan vi bedst sikrer ordentlige forhold for prostituerede er yderst relevant og derfor kan det være vi skal se på flere tiltag som skaber

stille sig op og sige skal man så også kunne komme i aktivering skal man kunne komme i jobtræning jeg synes faktisk at selve diskussionen om

forhold er for alvorlig til at man sådan kan gøre grin med

mig er at der er en vejledning i dag

socialminister og regeringen vil gerne se på hvilke tiltag vi kan gøre i fællesskab i hele folketinget for at hjælpe

er ved at udløbe nu her og som vi får evalueringen af

kommer op med nogle

forskellige punkter hvor vi kan gøre det bedre jeg er altså meget meget optaget af at forbedre vilkårene

problem end dem der udspringer af økonomiske forskelle og de sociale

at tage hånd om derfor har regeringen også sat mål for den sociale mobilitet og derfor

er vi ambitiøse på alles vegne også de der er på kanten af samfundet og har brug for hjælp til at løse komplekse udfordringer med misbrug vold eller psykisk sygdom vi skal arbejde for at flere har udsigt til et liv med uddannelse job og deltagelse og vi skal have blikket rettet mod de varige løsninger der holder om ti og tyve år de løsninger der gør at vi kan overlade et større fællesskab hvor flere udsatte er inkluderet til næste generation jeg vil prioritere arbejdet med sociale indsatser der virker og som blandt andet skal sætte ind mod negativ social arv og skabe bedre resultater i bekæmpelsen af hjemløshed

alle dem der vil en egentlig social forandring som handler om

og den dialog det samarbejde og det politiske fokus vil resultere i sociale initiativer som virker i længden og det er statsministeren og jeg i øvrigt

ministeren er vel bekendt med

forskellige aktiviteter derfor undrer det mig når ministeren siger at

skaber varig ulighed og varig fattigdom

og folk der ender på gaden fordi de ikke har råd til at betale deres husleje det er jo ikke

er noget arbejde at få jeg vil egentlig gerne høre ministeren

vi har så mange mennesker der ikke

og at det netop ikke skaber nogen varige løsninger tværtimod

som folk oplever i hverdagen men det er altså også andet end en trængt økonomi

sfi viste med deres seneste undersøgelse af afsavn at en halv million danskere oplever helt basale afsavn i hverdagen men det interessante var at syv og halvfems procent af dem

det er derfor jeg siger at der er brug for et bredere fokus end blot økonomi der er brug for et socialpolitisk fokus hvis vi skal skabe bedre forhold for socialt udsatte

vores arbejde oplever vi at behovet for hjælp er blevet ekstraordinært stort flere end tidligere efterspørger mad tøj et bad og en seng at sove i

når det er her behov der bliver efterspurgt

det er en organisation der om nogen har indsigt i og viden om hvor det er det gør mest ondt på borgerne der

en mere nuanceret tilgang når vi taler

på overførselsindkomster og som risikerer at blive fastholdt på overførselsindkomster eksempelvis fordi de har sociale problemer så er det indlysende for mig

er de sociale problemer vi skal ind og arbejde med

for et investerings og udviklingsprogram

varige spor og som er funderet på indsatser der virker for vi må bare være ærlige og

været indsatser som vi faktisk ikke har vidst om har været gode nok og om egentlig har hjulpet dem som de rent faktisk skulle

sytten

stor betydning at det er blevet meget mere legitimt at søge om julehjælp

økonomisk situation der kan være mange flere ting og det er derfor jeg

opfordrer til at man ser lidt mere nuanceret på tingene

kommer videre det er den her trappe jeg talte om

at børn kan vælge uddannelse efter evner og lyst uden at skele til forældrenes økonomiske formåen

der faktisk en væsentlig større sammenhæng mellem indkomstniveauerne fra den ene generation

og de sociale problemer som vi altså skal hjælpe mennesker ud af her ser vi altså ulighed for vi ser ulighed når

det er ulighed når mennesker med sociale problemer psykiske vanskeligheder eller handicap står på kanten af fællesskabet og ikke kan komme ind

dertil hørende konflikter det er ulighed når mennesker er faldet så langt væk fra fællesskabet at de ikke kan opsøge samfundets goder fællesskab og glæder og vi

de her målgrupper det er løsninger

som er sociale og altså ikke abstrakte diskussioner om økonomisk

ny flyverdragt til sin søn eller skal hun måske købe nye bukser til ham fordi han er vokset fra

abstrakte termer det er det ikke for en ganske almindelig

det der sker og det der er sket og det rigtig rigtig mange mennesker omkring treogfyrretusind børn er ramt af kontanthjælpsloftet og lige så mange af

det har kun gjort at uligheden er blevet større det går ud over nogle af de mest sårbare grupper i vores samfund

ministeren jo også minister for børneområdet synes ministeren det er den rigtige metode

set vi er enige om at den konkrete forskel for mennesker som er socialt udsatte som

til fællesskabet er de sociale løsninger

i beskæftigelse fordi det er det bedste

dagligdag har så store konsekvenser

det er den rigtige metode at man via økonomien presser familien og så håber på at så skal christina nok komme i arbejde og så skal sønnen nok få en flyverdragt jeg mener bare at ministeren lidt mangler den sammenhæng i

den pågældende er ledig eller er langt væk fra arbejdsmarkedet så er det jo sociale problemer der træder frem

har som fokus på socialområdet

eneste dag at skabe indsatser som vi ved virker og som er til gavn for de mennesker

at være selvhjulpne og til også at kunne skabe

set det vi gerne vil og lige nu sidder vi jo og forhandler en børneramme som netop har fokus

i den forbindelse blev det ikke prioriteret og det skyldes bla at det blev vurderet at koste i størrelsesordenen firs

to hundrede og fyrre million kroner årligt på grund af at kommunerne ville rejse dut krav

på at der aldrig hverken før eller efter landsretsdommen fra maj

også selv om det her har været praksis i nogle men formentlig få kommuner hensynet til de familier som både kan og også gerne vil tage vare på deres nære

meget tungt og også så tungt at jeg er villig til at gøre et forsøg på at finde en løsning en løsning som er fagligt forsvarlig og hensigtsmæssig for både borgere og kommuner og som samtidig er udgiftsneutral

at jeg tror det bliver meget meget vanskeligt

borgere der får den her

ordning borgerstyret personlig assistance det er nu er nu

stopper overvågningen stopper kommunerne

i alvorlig fare vi har at gøre med mennesker som absolut

er overvågning døgnet rundt det er typisk mennesker med svære svære anfald af epilepsi som uden den her overvågning ganske enkelt ville være i

jeg har bemærket at nogle kommuner har reageret på den her dom fra ankestyrelsen fra fra sidste år ved at man nu

jeg vil spørge ministeren om ikke ministeren er enig i at når man som borger er blevet henvist til

det er også sådan at danmark tilsluttede sig fns handicapkonvention der lægger vægt på at mennesker med handicap har ret til selv at bestemme

har vi at gøre med en borger som har anfald af epilepsi som forudsætter pleje

er det naturligvis indeholdt i bpa ordningen

at overveje løsningsmulighederne som herefter vil blive drøftet i regi af det netop igangsatte arbejde med reform af servicelovens voksenbestemmelser

finder vi dog ikke nogen løsning for de berørte borgere det vil altså sige at ministeren og folketinget

at der vil blive fundet en løsning hvordan forholder den nuværende

i forhold til ordet overvågning det er altså at tilføje et enkelt ord i § fem og halvfems stykke tre

overstiger hvad jeg mener er realistisk ved ministeren hvor det her beløb kommer fra og vil ministeren sammen med kl få undersøgt præcis

der skal til af ressourcer så vi forhåbentlig kan få

overvågning i § fem og halvfems stykke tre

i de frie grundskoler elevandelen i de frie grundskoler har været konstant stigende

elevandelen steg fra fjorten procent i tusind og ti til sytten procent i to tusind og femten

derfor kan jeg ikke svare direkte på hvordan en yderligere forhøjelse af koblingsprocenten

der er nemlig også mange andre årsager end koblingsprocenten der er afgørende for elevers og forældres valg af skole som for eksempel pædagogik og værdier

fornemmer en undertone i spørgsmålet som om jeg gerne vil flytte elever fra folkeskolen over til de frie grundskoler og

mål for mig men jeg mener at alle familietyper så vidt muligt skal have mulighed for et frit skolevalg regeringen ønsker en stærk folkeskole der kan være et oplagt valg for elever og forældre derfor vil jeg også arbejde for at

inden for de givne rammer vi skal give folkeskolen tilbage til de elever og lærere og ledere som har deres hverdag i den skoler og lærere skal have frihed til at udvikle skolen på en måde der giver mening lokalt men vi synes også at de frie grundskoler er en integreret og vigtig del af det samlede danske skoletilbud de giver nemlig elever og forældre en valgmulighed de skaber et mangfoldigt tilbud med mulighed for at vælge efter ens pædagogiske eller værdimæssige præferencer og jeg synes derfor ikke er et problem i sig selv at flere vælger en fri grundskole det følger af vores ret til at vælge en anden skole end folkeskolen den mulighed skal fortsat være der for

alle typer af elever og forældre vi vil sikre et reelt frit valg

opmærksomhed på at de frie grundskoler har et tilstrækkeligt økonomisk grundlag til at udgøre et reelt og stærkt alternativ

hjemløshed er et problem som har alvorlige konsekvenser for de mennesker den rammer det siger sig selv at det når man ikke har en fast base for sit liv bliver vanskeligt at få og fastholde et arbejde eller en uddannelse ligesom man ikke kan opretholde sine sociale relationer årsagerne til hjemløshed er mange hjemløse i danmark slås meget ofte med flere problemer

mange hjemløse plages desværre af problemer med psykisk sygdom og misbrug det er regeringens mål at nedbringe antallet af hjemløse og derfor vil regeringen fremlægge en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed som bygger videre på erfaringer

og hjemløse til og jeg kan ikke

som et storbyproblem nemlig

godt nok at man vil komme med en plan for det senere men kan ministeren ikke løfte lidt af sløret

vi har jo haft et samråd hvor

fjernede datidens kontanthjælpsloft det tyder på at der er nogle andre ting der betyder mere for antallet af hjemløse end om der er et kontanthjælpsloft eller ej disse ting kan for eksempel være hvordan

konjunkturen er om folk mister et arbejde eller om folk får arbejde

at stigningen i antallet af hjemløse under den forrige regering var den forrige regerings skyld det kan være de internationale konjunkturer men

nogen tal for det endnu og hvis det

konsekvens af indførelsen af kontanthjælpsloftet vil det først vise sig noget senere for det går ikke så hurtigt

at der var andre problemer i i den sidste regerings tid netop på grund af at

ud af en krise som vi havde været i men men ser ministeren ikke at at der skal et større arbejde til

at få stoppet den udvikling der sker nu og ser ministeren slet ikke at

to tusind og sytten udtalte bls formand palle adamsen og nu citerer jeg der er ikke flere der ikke får betalt deres husleje

det er ikke gået så galt som vi frygtede vi har også set tal fra en af de store almene udlejere nemlig

at der samlet set ikke er sket nogen nævneværdige udsving i antallet af rykkere i perioden efter den første oktober to tusind og seksten set i forhold til årene forinden antallet af rykkere for manglende huslejebetaling er interessant fordi det kan sige noget om antallet af potentielle

jeg er dog tilfreds med at de advarsler der blev fremsat i forbindelse med kontanthjælpsloftets ikrafttræden i hvert fald indtil videre har vist sig ikke at holde stik afslutningsvis vil jeg understrege at udsættelse af lejere er en kompleks problemstilling og at der ofte ikke kan peges på en enkeltstående årsag til at lejere sættes ud af deres bolig indkomstens størrelse er således ikke i sig selv afgørende for om lejere kan betale deres husleje der er typisk tale om et sammenfald af flere faktorer som for eksempel manglende evne til at administrere egen økonomi

ti årige vedligeholdelsesplaner hvis udlejer ikke udarbejder en ti årig vedligeholdelsesplan inden den første juli risikerer udlejer at miste retten til at opkræve

lejen som et led i samarbejdet med beboerrepræsentanterne har udlejeren pligt til hvert år at indkalde repræsentanterne

udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen og den efterfølgende årlige revision og ajourføring af planen har udlejeren ikke inddraget beboerrepræsentanterne i overensstemmelse med reglerne det vil sige indkaldt beboerne til en drøftelse om udarbejdelse eller revision af vedligeholdelsesplanen vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § atten og § atten b hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet den mulighed må lejerne jo så udnytte hvis de mener at der er behov for det

det er i mine øjne en rigelig skrap sanktion at udlejeren vil kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse så jeg så jeg kan ikke se at der skulle være behov

det er jo sådan

handler om de langsigtede planer for fremtidens banenet mdbf analysen omhandler derimod en akut udfordring for togenes nuværende driftsstabilitet på grund af et stigende antal fejl ved døre motorer med videre det er klart at det er utilfredsstillende at togenes driftsstabilitet er faldende det går jo ud over kunderne når toget bliver forsinket på grund af tekniske fejl dsbs ledelse har efter at mdbf analysen blev afsluttet igangsat forskellige tiltag for at øge driftsstabiliteten og jeg forventer at dsb vil følge udviklingen tæt hvilket jeg også vil bede mine embedsmænd om at gøre hvis man ser i det langsigtede perspektiv vil det være indkøbet af standardeltog der kan give fundamentet for mere stabile tog det er også en af årsagerne til

og igennem østjylland derimod kan jeg ikke se at det vil give mere stabile tog med høj mdbf

indkøbe elektriske tog og have en

bliver klarere så det er helt afgørende for at kunne få færre fejl på skinnerne at der bliver vished for at vi får elektrificeret

vil også betyde at dsb meget mere målrettet og meget mere langsigtet kan investere

er der gør at man ikke fra regeringens side noget tidligere har sat ind i forhold til at få mandet op på de her værksteder

blive løst jeg har stillet et skriftligt spørgsmål om

og ministeren svarer at man først her i sommer igangsatte analysen så skulle man afvente den

med flere mekanikere på værkstederne hvorfor kunne man ikke have gjort det noget før er det fordi regeringen har trukket tre hundrede million kroner ud

styrer sig selv under tilsyn af transportministeren ja men dsb styrer sig selv og dsb har

det går op for dsb at der er problemer her afsat hundrede million kroner til ekstra vedligehold af tog det har ingen betydning for dsbs beslutning om det at man har besluttet at tage tre hundrede million

ud af dsb for dsb har et overskud hvert år der er større end de tre hundrede million kroner så der er stadig overskud i dsb selv om regeringen har taget tre hundrede million kroner

ellokomotiver så vi kan komme de problemer der er i dag til livs

med hensyn til at man først begynder at ansætte flere mekanikere her i efteråret så må ministeren altså dukke op med en anden forklaring

hvis ikke det er det med pengene hvad er det så der har gjort at man ikke fra regeringens side har sørget for at

det er jo i årevis vi har hørt at der var behov for

vi havde fokus på det da vi var i regering

tog fordi man så kan købe stabile eltog derfor bakker regeringen op om det men man kan ikke bruge som argument for driftsustabilitet for togene at vi ikke bakker op om de yderligere projekter i togfonden dk for eksempel broen hen over vejle fjord det er simpelt hen useriøst det er at blande æbler og pærer sammen for vejlefjordbroen som herre rasmus prehn gerne vil bruge et anseligt beløb på har intet at gøre med togenes driftsstabilitet det har noget at gøre med at spare nogle få minutter ved at man ikke skal køre inden om

man at bruge tiden på polemik og på at tale togfonden

i stedet for at være med på de seriøse projekter som vi har lagt frem vi har lyttet til den tidligere regerings

nu er med på elektrificeringsdelen men jeg forstår dog at man stadig væk kun er med på noget af elektrificeringen man er ikke med på elektrificeringsdelen og det vil jo gøre at man står i seriøse problemer materielmæssigt

der er et negativt afkast for samfundet så

hvorfor regeringen og regeringspartierne ikke er med

som ikke giver mening selv om der er andre dele der giver mening nu har vi så gjort det at vi har tilsluttet

på tre hundrede og ni og tredive million kroner i de første ni måneder af to tusind og seksten i to tusind og femten var årsresultatet på fem hundrede og firs million kroner

kroner der har således været et råderum til at øge omkostningerne til vedligehold hvis dsb havde vidst at man stod over for en udfordring med fald i togenes driftsstabilitet der skete således ifølge mdbf analysen et væsentligt fald i driftsstabiliteten fra efteråret to tusind og femten selv om de økonomiske resultater var gode men også i to tusind og fjorten var der et fald i driftsstabiliteten dog ikke så kraftigt som fra efteråret to tusind og femten sådan som jeg har forstået det på dsb er der ikke foretaget nedskæringer i antallet af medarbejdere på værkstederne i perioden fra to tusind og fjorten og til nu

driftsstabilitet og jeg citerer bagved de ni årsager ligger en grundårsag der peger på et

manglende struktur og systematik jeg noterer mig at analysen påpeger at der skal opnormeres så der kan sikres døgnbemanding på værkstederne det kræver selvfølgelig flere ressourcer som dsb har afsat med hundrede million kroner men der beskrives også en lang række andre årsager til at udviklingen har været utilfredsstillende herunder mange der tager udgangspunkt i den manglende struktur og systematik og ikke i mangel på ressourcer når man ser på dsbs faktiske økonomi og analysen mener jeg samlet set ikke at der er en sammenhæng mellem kontraktreduktionen og den efterfølgende udvikling

som regeringen har foretaget på tre hundrede million kroner om året ikke

konsekvenser for det arbejde som som foretages jeg har også læst analysen som dsb fik lavet

få lavet analysen jeg må ærligt sige at jeg er overrasket

over at det står så slemt til jeg er overrasket over at der skulle en analyse

fortælle dsb noget så simpelt

at togene kører fejlbehæftede og ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og

bemandet i dagtimerne hvor der også er brug for togene og vi ved jo at vi har desperat mangel på ordentligt togmateriel i danmark på grund af den manglende elektrificering som ministeren

så på vegne af alle de

ringere service fra dsbs side hvad angår rettidighed flere aflysninger flere forsinkelser flere tognedbrud kan ministeren så ikke svare på om

når det drejer sig om det vigtige arbejde der handler om

set de fleste pendlere er ligeglade med om det handler om at transportministeren har skåret ned på dsb

andre årsager til at togene ikke kommer til tiden vi må bare konstatere at togene ikke kommer til tiden på grund af tekniske fejl og vi må konstatere at problemet

at give sit bud på hvad der efter

siden togene i højere grad som en konsekvens af tekniske fejl

fru kirsten normann andersen bekendt var jeg leder af lotte fra nitten otte og firs til to tusind og elleve det er således en del år siden at jeg var forstander på lotte og jeg vil igen minde om at jeg i dag står her som ældreminister der henvises i begrundelsen for spørgsmålet

fra den niende december to tusind og tretten det var på et tidspunkt hvor jeg selv havde siddet i folketinget i et par år og jeg havde på det tidspunkt ikke noget

om lotte over de sidste mange år var dyrere billigere bedre eller dårligere end andre plejehjem som ældreminister har jeg heller ikke et grundlag for at gå ind

der vil blive brugt til flere medarbejdere

jeg sige at god ledelse virkelig betyder meget og det skal blandt andet sikre at medarbejderne bliver brugt til det de er uddannet til til plejen til omsorgen

centeret lotte i slutningen af to tusind og tretten

og det er ikke min opgave som minister for ældreområdet at skulle vurdere om lotte over de sidste mange år har været dyrere billigere bedre eller dårligere end andre plejehjem

er jeg optaget af at skabe gode forhold for de ældre og jeg vil til hver en tid stå på de ældres side så vil jeg også gerne foreslå at

på de gode kræfter på at få arbejdet for

rigtig gode resultater

var en lille smule problematisk var at det

den daværende leder af lotte jo fortalte var

drejer sig om god ledelse og det drejer sig

at lotte rent faktisk havde tyve procent mere til driften af plejecenteret end andre plejehjem og om der var halvtreds procent flere penge til at give forplejning for altså til mad og vin og snaps som vi jo har hørt

af plejehjemmet lotte så det er jo derfor vi interesserer os for det og ikke så meget bare for at gå tilbage i tiden men jeg vil jo gerne her i dag kunne få en bekræftelse fra ministeren

det var sådan at der faktisk var den bedre økonomi på lotte end der var

plejehjemmet så de ældre fik et rigtig godt ældreliv

plejehjemmet jo rent faktisk havde væsentlig flere penge

drive det plejehjem for end så vil ministeren i dag ikke anerkende at der også er andet end god ledelse der skal til for at de ældre får et godt ældreliv på plejehjemmene altså at der skal mere økonomi

tyve procent mere til den generelle drift halvtreds procent mere

madbudgetterne ministeren siger at det ikke

noget ministeren selv har fundet på for selvfølgelig kan ministeren når hun kan snakke om det lave sygefravær og når hun kan snakke om den gode ledelse på lotte også snakke om økonomien

mange efterhånden har prøvet ad flere omgange at ministeren som leder altså havde markant flere penge at gøre godt med

verden ministeren forventer fremtidens plejehjemsledere skal være i

landets plejehjem i fremtiden vil ministeren ikke nok forholde sig til det notat hun har fået oversendt

det kan sagtens være ministerens opgave

jeg synes altså det vil være enormt passende

og derfor er vi jo interesserede i at komme

set kun om at i skal være bedre ledere

have en sikkerhed for at de gamle som bor på plejehjem i danmark vil få et endnu bedre ældreliv jeg er en lille smule usikker på om det kun drejer sig om god ledelse jeg anerkender

derfor forsøger jeg igen at høre ministeren

ministeren er enig i at lotte i to tusind og tretten og også inden to tusind og tretten altså da ministeren var leder af plejecenteret lotte havde tyve procent mere til driftsudgifter og halvtreds procent

jo fint nok at ministeren har et stykke papir med ovre fra ministeriet men men jeg er helt sikker på at med det engagement ministeren havde som plejehjemsleder på lotte

at jeg og andre er meget optaget

sige til ministeren vil ministeren ikke godt svare

om ministeren har læst dokumentet fra

at man havde tyve procent mere til driften halvtreds procent mere til

er smådum men at være bekendt med ved

eller ej så vil ministeren ikke bare svare mig på har ministeren læst det dokument der blev oversendt sammen med spørgsmålet eller ej

til når ministeren siger at ministeren ikke har grundlag for at gå ind og vurdere om det er korrekt at lotte havde tyve procent mere til driftsudgifter og halvtreds procent mere

interesseret i at kigge fremad

når vi skal kigge på den fremtidige ældrepleje

og vejledninger til hvordan det skal gøres og lokalt skal der udarbejdes de nødvendige instrukser til personalets håndtering af medicinen vi skal generelt være meget opmærksomme på ældres forbrug af lægemidler og derfor vil jeg også gerne nævne

som aftalt i satspuljen på sundheds og ældreområdet for to tusind og seksten til nitten er ved at indføre en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger

ordningen skal blandt andet medvirke til en forbedring af medicinhåndtering på plejecentrene herudover er der i handlingsplanen for den ældre medicinske patient også flere initiativer som skal understøtte bedre

de kan understøtte arbejdet med medicingennemgangen hos patienterne der er i behandling med flere lægemidler på samme tid og yde rådgivning til kommunerne om en sikker håndtering af medicinen der er også i forlængelse af moderniseringen af

igangsat et projekt om medicingennemgang til borgere over fem og tres

endelig vil jeg nævne at der også i aftalen om den

nationale demenshandlingsplan som spørgeren også var en del af indgår initiativer

af antipsykotisk medicin til borgere med demens så vi kan få mere viden om forbruget samt øge læringen og informationen om hensigtsmæssig

nu har ministeren jo også selv haft fingrene i mulden her er praktiker som der

tidligere men hvad har ministeren af tanker i forhold til

fungeret godt med medicinhåndtering på ministerens eget plejehjem

er noget behov for forandringer for at det kan fungere bedre

at det skal tilpasses lokale forhold

har ansvaret for at udarbejde disse

på plejehjemmene og det drejer sig især om

lægens ansvar journalføring og dosisdispensering og særlig om dosisdispensering altså det enkelte borger kan få pakket sin medicin i en engangsbeholder er der udstedt en bekendtgørelse der fastlægger hvordan det skal håndteres der er altså flere regler og vejledninger som plejehjemmene selvfølgelig skal følge og kan støtte sig op ad når der lokalt skal tilrettelægges

af tilsyn på landets plejehjem

der udfører sundhedsfaglig behandling altså også på plejehjemmene men tilsynet skal

de steder hvor risikoen for patientsikkerheden vurderes at være størst det kan som sagt være på plejehjem men det kan også være på sygehuse og det kan være

fordi styrelsen for patientsikkerhed i en lang årrække har aflagt faste tilbagevendende besøg på plejehjemmene

ret godt indblik i sundhedsforholdene på plejehjemmene derfor har styrelsen i år valgt at fokusere på nogle af de behandlingssteder som ikke tidligere

faste tilsynsbesøg men styrelsen for patientsikkerhed har stadig pligt til at gribe ind hvis der konkret opstår en mistanke om at forholdene på et bestemt plejehjem ikke er sundhedsmæssigt

har understreget at de fjorten tilsyn som styrelsen

andet halvår af to tusind og seksten på ingen måde siger noget om hvor mange tilsyn der vil være på plejehjemmene i de kommende år for som jeg lige var inde på trådte det risikobaserede tilsyn først i kraft den første januar i år regeringen finder at der fortsat er behov for at man inden for det risikobaserede tilsyn har særlig fokus på det sundhedsfaglige tilsyn med plejehjemmene det er således forventningen at styrelsen fremadrettet

i anden halvdel af to tusind og seksten så vil jeg gerne henvise til sundhedsministeren for fremadrettede spørgsmål om styrelsen for patientsikkerheds

ministeren ikke selv

siger også at det ikke er særlig mange

hvor mange hun mener der vil være et rimeligt antal der bliver besøgt i løbet af et års tid

at høre om det er noget af det ministeren har tænkt sig at gå ind og ændre noget ved og om ministeren har oplevet at der var

vores tilsynsmyndigheder og den måde

en halv times ekstra hjælp om ugen som de selv kan beslutte hvad skal anvendes til derudover er der afsat en pulje på fire

det giver kommunerne mulighed for at få køkkenerne tilbage

af mad tættere på de ældre samlet set har kommunerne i to tusind og seksten budgetteret med øgede udgifter til ældreområdet

milliard kroner sammenlignet med to tusind og femten og den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for to tusind og sytten viser at kommunernes udgifter til ældreområdet stiger med yderligere syv hundrede million kroner fra to tusind og seksten til to tusind og sytten når der tages højde for det løft der følger af finanslovsaftalerne

end under den socialdemokratisk ledede regering og det viser med al tydelighed at ældreområdet har en høj prioritering for

det skyldtes at man fik flere midler både til

der bare blev sagt var at det var fordi der var en god ledelse og så måtte man jo forstå at når der ikke var tale om flere midler så var det fordi alle de andre plejehjem i danmark blev

det er sådan at folk vores vælgere vores borgere godt kunne tænke sig at høre mennesket

om hvilke intentioner hun har

derfor kan man overføre det der foregik ude på plejehjemmet lotte til alle de andre plejehjem som ministeren tidligere har ment ikke klarede sig så godt som det plejehjem

kræver at der er nogle ressourcer

men fordi der kommer flere ældre betyder det jo ikke at man automatisk kan sige at der så skal tilføres et bestemt beløb til ældreområdet for at fastholde det samme serviceniveau stigningen i

af ældre er jo primært blandt de yngste af de ældre som er mindre plejekrævende og sundhedstilstanden hos de ældre er

blandt andet på grund af rehabilitering ude i kommunerne

og det er som sagt tre spørgsmål ministeren er blevet bedt om at møde op og og besvare med

i folketingssalen og under ministeransvar og alt det vi ved

og vigtigt i vores demokrati om ministeren har læst de her tre sider fra frederiksberg kommune der

vedlagt de spørgsmål som ministeren er mødt frem for

papirerne til side har ministeren læst det der er blevet sendt over til

havde langt flere penge at gøre godt med end de andre

og fordi ministeren nu ikke har villet svare på substansen i det

et dokument er blevet sendt over sammen med hele tre spørgsmål som ministeren er her for at besvare under

kan jo ikke stille uddybende spørgsmål så nu kan ministeren med ro i sindet bare sige ja jeg har læst det

andet er simpelt hen en opfordring det er et godt tilbud som jeg håber

skulle vi ikke tage ud i virkeligheden fru thyra frank skulle vi ikke tage en tur til rebild og se på et plejehjem eller

op på rebildhus og holde et møde der og bede folk om at komme og høre om alle de initiativer som ministeren og den nye regering har

kan være lidt træls at svare på spørgsmål og alt muligt andet om fortiden

og vi kunne gøre det en onsdag hvor man ikke behøver at være her i salen så

på rebildhus og det vil jeg bare lige høre om ikke ministeren

seksten budgetteret med øgede udgifter til ældreområdet

og den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for to tusind og sytten viser at kommunernes udgifter til

når der tages højde for det løft der følger af